ender med at gennemføre vk regeringens tilbagetrækningsaftale det bliver den røde regerings største reform overhovedet selv om de to partier brugte hele valgkampen på at argumentere imod jeg vil gerne rose regeringen for at tilbagetrækningsreformen overlever det er en anerkendelse af den tidligere regerings arbejde og den anerkendelse vil jeg gerne kvittere for også på vegne af danskerne i al almindelighed for det viste sig jo at de røde økonomiske planer var underfinansieret

som ellers stod fadder til planerne nu også

hvis s og sf havde fremturet med deres økonomiske plan

for landet derfor har vi i venstre faktisk ros tilovers for statsministerens løftebrud det har måske været lidt svært for statsministeren men det har været sundt for danmark

når statsministeren siger at hun har en god appetit vi serverer gerne nogle flere kameler for hende det er bedre at statsministeren sluger store kameler end at danskerne kommer ud på en ørkenvandring jo flere kameler statsministeren sluger jo færre pinsler plager og byrder overgår danskerne

sit løfte om nye skatter og afgifter nu får danskerne i stedet

over fem milliard kroner om året

er ikke engang medregnet byrderne fra lastbilskat cigaretafgift betalingsring og massivt forhøjede energiskatter som både vil skade borgerne og virksomhederne når man belaster borgere og virksomheder på den måde

op af lommerne på danskerne

til at arbejde ekstra eller til at investere noget mere det er en ren bremse på aktiviteten i samfundet regeringen konstaterer rigtigt nok at privatforbruget er gået helt i stå

være naturligt at følge erkendelsen op med tiltag

og mulighed for at bruge flere penge i stedet gør regeringen det stik modsatte

regeringen gør det dyrere at være dansker

skal staten tage pengene fra dem og bruge dem for dem nye

til at begive sig syd for grænsen og kickstarte detailhandelen der nye skatter på pensionsopsparing opmuntrer kun danskerne til at omlægge deres pensioner helt uproduktivt

højere selskabsbeskatning opmuntrer kun virksomhederne til at investere i arbejdspladser uden for danmark når

opnår man kun ét sikkert resultat det kan ikke længere betale sig at arbejde for rigtig mange mennesker

tjene mere på at sidde i sofaen end ved at være på arbejdsmarkedet

ærgerligt når nu statsministeren

at bryde løfter kunne statsministeren da lige så godt have brudt et par ekstra for danmarks skyld så vi kunne bevare nogle flere job så virksomhederne kunne få lyst til at investere i danmark og

derfor vil venstre opfordre statsministeren til at sluge nogle flere kameler hun har jo bevist at hun godt ved hvordan man gør

og tænk på fædrelandet

der ikke ligger under for illusioner alligevel er det som om den nye regering gør sig dummere end den er regeringen ved da udmærket godt at danmark ikke kan skubbe gang i europas økonomi på egen hånd med vores egen kickstart regeringen ved da udmærket godt at danskerne ikke får større tillid til fremtiden ved at blive belemret med flere skatter og afgifter regeringen ved da udmærket godt at familierne ikke får større tryghed

ved at fjerne skattestoppet endegyldigt fjerner man borgernes værn mod skjulte og helt automatiske skattestigninger

lovet borgerne et forsigtighedsprincip for de offentlige finanser det er helt bestemt et princip

at venstre gerne tilslutter sig forsigtighedsprincippet men realiteten er jo desværre at den nye regering slet ikke følger forsigtighedsprincippet i praksis pengene bliver jo netop brugt før de er kommet i kassen det ser man med al tydelighed i regeringens finanslovforslag

danmark har brug for vækst og vi får kun vækst ved at opmuntre virksomhederne til at skabe job i danmark i stedet for at jage dem til udlandet vi får vækst ved at opmuntre danskerne til at arbejde mere i stedet for at opmuntre dem til mere passiv forsørgelse

i stedet for at lægge nye skatter på sundhed og beskatte en million danskeres sundhedsforsikringer og vi får vækst ved at give danskerne mere tryghed om deres private økonomi

i venstre ser vi frem til finanslovforhandlingerne vi tilbyder regeringen en fremstrakt

fordi vi gerne hjælper danskerne og vi hjælper gerne statsministeren med at få brudt nogle flere af

nogle flere kameler for danmarks

hvad regeringen så

det helt sikkert

regering

at venstre

starter med at sige er

man

her

økonomi det er at man

som en helhed

men i de fleste andre lande er svage danske virksomheder har mistet i titusindvis af job det er benhårdt for den der står uden arbejde det er svært for familien og det koster samfundet

med den fortsatte uro på de finansielle markeder over hele landet står boliger til salg i månedsvis familierne tøver med at bruge penge fordi de er utrygge ved fremtiden de unge har svært ved at

udviklingen skyldes blandt andet den internationale krise men ikke kun den internationale krise den tidligere regering førte en uansvarlig økonomisk politik

en økonomisk politik der førte til overophedning af dansk økonomi

der har været med til at gøre krisen i danmark dybere

den udvikling skal naturligvis stoppes og jeg håber inderligt at den nye oppositionen vil være med vi skal genskabe troen på fremtiden og regeringens første større udfordring er derfor at få skabt job og vækst i danmark og oplægget til finansloven er netop det der tager den meget store udfordring

allerede fra starten det havde naturligvis været dejligt

været penge til at sætte ordentlig gang i dansk økonomi men sådan er virkeligheden desværre ikke dansk økonomi er i ubalance og underskuddet på statens finanser truer med at udhule vores velfærd kassen

underskud men det betyder jo ikke at vi skal sætte os hen i hjørnet og vente på bedre tider vi kan faktisk gøre noget vi kan skabe arbejdspladser ved at fremrykke offentlige investeringer vi kan kickstarte økonomien ved at fremrykke investeringsprojekter

været gennemført senere og gennemføre dem her og nu det er ikke bare sund fornuft

og det er også godt købmandskab derfor fremrykker vi investeringer i veje i jernbaner og i anden infrastruktur vi bakker op om kommunernes og regionernes ønske om ekstra store investeringer i de kommende to år vi fremrykker investeringerne i kystbeskyttelse og vi gør plads til investeringer i almene boliger via landsbyggefonden vi sætter gang i betalingsringen om københavn og vi sætter massivt gang i energirenoveringerne i danmark med kickstarten skaber vi ni tusind

i to tusind og tolv og trettentusind

to tusind og tretten det er mere end vk lagde op til i deres vækstpakke men det er helt nødvendigt at vi er ambitiøse det er et vigtigt signal om at vi tager opgaven med at skabe job og vækst i danmark alvorligt det er et vigtigt signal til danskerne og det er et vigtigt signal til udlandet en del af

har drejet sig om udbuddet af arbejdskraft og vi vil gerne være med til at øge udbuddet af arbejdskraft i danmark men hvor venstre og konservative tror på at når blot arbejdsudbuddet øges følger der job med i lige så store mængder og lige så naturligt og lige så sikkert som amen i kirken så ved vi på den hårde måde og fra den virkelige verden at den sammenhæng

lige med det samme så når regeringen har et mål om at øge arbejdsudbuddet så påtager vi os også en forpligtelse til at hjælpe med til at skabe job sådan er det nemlig at være et ansvarligt parti i svære perioder skaber vi arbejde vi sidder ikke passivt og venter på at tingene bliver bedre helt af sig selv

dagpengeperioden med op til et halvt år for forsikrede ledige og vi forstærker indsatsen på praktikpladsområdet ved at skabe en tusind fem hundrede nye skolepraktikpladser det kommer ikke alene de unge mennesker til gavn nu men også samfundet og erhvervslivet får glæde af det når konjunkturerne vender også på det retspolitiske område gør vi op med nogle af den tidligere regerings fejlskud vi vil ikke sætte børn i fængsel og derfor hæver vi den kriminelle

det giver besparelser på knap hundrede million kroner på to år men vi gør det ikke for at spare vi gør det fordi vi inderligt er imod at sætte børn i fængsel på samme måde gør vi op med vk regeringens aftale med dansk folkeparti om grænsebommene vi fjerner bommene men vi bibeholder den styrkelse af toldindsatsen der også var i aftalen så

skærer vi den symbolpolitik der var i grænsebommene væk men vi opretholder en effektiv

udnyttelse af ressourcerne også i forhold til den illegale import der er

varer der ikke bliver told

og afgiftsbelagt vi øger indsatsen over for de multinationale selskaber ja

giver det faktisk penge så de flere ressourcer vi bruger i skat

en god investering regeringen så sagt tingene ligeud

ekstra i skat det gør vi primært ved at hæve afgifterne

usunde fødevarer på øl på vin og på luftforurening samtidig finder vi midler til at afskaffe den udskældte multimedieskat når vi hæver skatter og afgifter får vi råd til en ekstra indsats men vi får måske også en sundhedsmæssig effekt ikke at vi kan skrive det ind i finansloven men det er vigtigt at holde fast i at der med afgifterne på usunde fødevarer ikke kun er en økonomisk gevinst men også en potentiel sundhedsmæssig gevinst afgifterne

grund til at gøre det sværere end det er i forvejen vi prioriterer psykiatrien og et ønske vi har haft i mange år vi styrker kræftindsatsen

ved tilbud om vaccine mod livmoderhalskræft for unge kvinder desuden vil vi styrke kvaliteten i sundhedssektoren og vi forlænger forsøgsordningen med akuthelikoptere i karup og ringsted alt i alt har vi fundet

til at gøre det lettere og sundere at være dansker i fremtiden

forslag til finanslov for to tusind og tolv sætter en tyk streg under at det er regeringsgrundlaget der er det centrale for udviklingen af danmark i de kommende år regeringsgrundlaget er et kompromis mellem tre partier

et stærkt kompromis men det burde

flertal at vi lever i et demokrati hvor vi forhandler os til løsninger

i et demokrati må man give for også

de sidste ti år skal lærebøgerne i demokrati ikke skrives om forhandlede og brede løsninger har det med at holde længere og har det med at være bedre

folkestyret og finansloven

helt grundlæggende er danmark jo et fantastisk land

vores land er blevet rigt

investere i hinanden vores fælles værdier er frihed for den enkelte lige muligheder fællesskab respekt og tolerance vi har meget at være stolte af

også meget vi skal nå vi har en lang rejse

det

at det er regeringsgrundlaget

eller

ser på

at det er at se

altså

det ikke

tung økonomisk belastning

det er

hænger sig i meget små detaljer

i danmark den dag det bliver nødvendigt og de regler bliver jo forhandlet med de partier der er relevante i den her sammenhæng samlet set må jeg bare sige at de to kernekrav vi

også holder og de kan genfindes i

at

jer i

har

må jo bare sige

har gjort sig meget umage med at sige at man gerne vil have brede aftaler

i fredags til det møde vi var indkaldt til hos finansministeren og gjorde det klart at vi

uden ultimative krav vi kommer for at forhandle uden ultimative krav med henblik på at se hvor langt vi kan trække det i vores retning og det er vores samlede vurdering af det

forhandler os frem til der afgør om vi indgår aftaler med regeringen eller vi ikke indgår aftaler med regeringen på

os gennem de sidste ti år

vil det også være selv om befolkningen har ønsket det sådan at

en ny regering det der så har været lidt

svært for os at finde ud af der håber jeg debatten i dag kan skabe afklaring er i hvilket omfang regeringen i virkeligheden ønsker brede brede aftaler

det første forhandlingsmøde fik at vide at

stille dem igennem folketinget

vi kan stille spørgsmål og så går der typisk en

stiller man spørgsmål og så får man jo svar enten med det samme eller hurtigt derefter så man kan komme videre med forhandlingerne så når man på den her måde låser det fast så vi ikke kan få svar på de spørgsmål der er åbenbare i forhold til forslaget

er inde i en egentlig forhandling og så er det jo svært at nå frem til brede aftaler

fremgangsmåde det er nok fordi man på forhånd har valgt at sige at det det brede samarbejde

det kan man så bare sige ærligt i stedet for

kan finde hinanden men det vil tiden vise

det konkrete regeringsforslag er der nogle

man også fornemme dansk

foreslår en en kickstart for at prøve

i arbejde det er selvfølgelig sympatisk at man gerne vil have flere i job

meget gerne vil stille spørgsmål til regeringen om er hvilken effekt den samlede finanslov regeringen har fremlagt egentlig har på jobskabelsen som det også er fremgået af debatten indtil nu ting der trækker i hver sin retning på den ene side fremrykker man nogle investeringer for at sætte mere gang i nogle ting

antallet af arbejdspladser og vi kan også se at nogle af ændringerne i

måske betyder at regeringens samlede

til finanslov faktisk ikke har nogen jobskabende effekt til næste år derfor synes jeg det

i relief at man taler om den her kickstart ud over at det selvfølgelig altid er en diskussion værd om man vil foregøgle danskerne

verden omkring os med den globale krise

jo altid en interessant diskussion om man tror på det det vi i hvert fald skal være varsomme med i danmark er at øge gældsætningen for øger vi gældsætningen

blive set som et af de lande der ikke har styr på den offentlige økonomi og

familie eller skaber det usikkerhed mere ustabilitet får det folk til at bruge penge og sætte gang i tingene eller får det folk til at holde igen og måske være varsomme med at bruge penge se jeg tror ikke

det får nok folk til det sidste nemlig at holde lidt mere igen skaber det gang i væksten i danmark nej det gør det ikke forstærker det krisen ja

får vi flere ledige ud af det ja det er der desværre risiko for at vi gør ledigheden vil stige når man fører sådan en politik derfor er der nogle grundlæggende ting her i regeringens forslag til finanslov som vi

en risiko for at forstærke krisen

formindske krisen

sagde var ultimative krav til at sidde i regering

tidligere diskuteret med herre john dyrby paulsen

man selv sagde var ultimative krav til en regeringsdannelse har man kunnet indfri men hvis vi kigger på hvad man

en rimelig klar tendens nemlig at

der hvor det handler om at øge satserne der udbetales

til folk med invandrerbaggrund

man vil er sætte to hundrede million kroner af til

få asylansøgere ud af asylcentrene sammenlagt

tre tusind flere pædagoger i daginstitutionerne gratis sundhedstjek og tandjek

folkeskolelærere i de små klasser fem tusind kroner ekstra til folkepensionisterne fem tusind

stillet i bero

lidt tankevækkende at det i virkeligheden er den prioritering man vælger fra regeringens side altså

givet til den danske befolkning og som man

stiller i bero i bedste fald stiller i bero i værste fald skrotter

på at få asylansøgere ud af asylcentrene

utilsigtede må jeg gå ud fra

er noget skidt alt sammen bygger det jo på en erkendelse og

at være lidt positiv og glad komme i stemning

sagde at s og sfs økonomiske politik er underfinansieret med et eller andet sted mellem to og tyve

de manglede mellem to og tyve milliard og ni og tredive milliard kroner i at tingene hang sammen

den nuværende socialdemokratiske finansminister

nogen grund til at betvivle altså regnestykket om at det var underfinansieret

og ni og tredive milliard kroner se når man lige lader det stå et øjeblik

er mange vælgere der vil kunne forstå hvorfor der er så store problemer for den nye

at

det er

vi har

fra to

man

jeg

arbejdspladser i danmark

nogle

man

og lægger en dæmper på prisudviklingen

skattestoppet var udtryk for en letsindig økonomisk politik

og med det mener jeg det samarbejde hvor regeringen

og institutionerne har deltaget på kryds og tværs

det gjaldt når det var fornyelse

rigtig meget andet

man kalder en magtstrategi hvor man deler magten ved at inddrage de aktører og interessenter

den enkelte opgave så skabes der innovative løsninger som der bliver bredt medejerskab til og ansvar for og

løses i fællesskab det brede samarbejde har

afløst af en topstyring af stort set alle opgaver igennem ti år rigtig mange i samfundet har oplevet lovgivning hen over hovederne på dem der rent faktisk vidste noget om det der skulle lovgives

der opleves ved topstyring som regeringsform

samtidig blevet udviklet et massivt måle og kontrolbureaukrati for at styre måden at gennemføre arbejdet på skolerne i børnehaverne og rigtig mange andre steder i velfærdssamfundet derfor er der brug for og nu er der også mulighed for et reelt kulturskifte hvor vi bygger på tillid ledelse faglighed og afbureaukratisering der skal skabes innovative løsninger gennem samarbejde og vi skal være hurtige og dygtige til at bruge og udnytte digitalisering og ny teknologi

sige om den tidligere vk regering for heldigvis er den tidligere regering og den nye regering

vi arbejder på at opnå balance på den strukturelle saldo i to tusind og tyve og vi er altså regeringen og regeringspartierne vi arbejder på at sikre holdbarhed på de offentlige finanser vi arbejder på at øge arbejdsudbuddet som er nøglen til at nå de andre langsigtede mål og vi arbejder

ministerråd jeg siger heldigvis for det er blandt andet den enighed om retningen og målene for økonomien der skaber tillid til danmark i udlandet men der er bare heller ikke så meget andet at gøre end at følge den vej målene skal nås og de tjener det formål at der igen bliver styr på økonomien så vi ikke lever med store uholdbare underskud der øger gælden år for år konjunkturerne er imod os og de er bare de seneste måneder blevet mere negative

har regeringen besluttet at fremrykke en række offentlige investeringer de er parate nogle er statslige investeringer i veje og jernbaner og andre er besluttet i blandt andet kommunerne og regionerne og de

var forudsat i aftalen om økonomien fra i sommer regionerne har budgetteret med næsten to milliard

end planlagt landsbyggefonden fremrykker planlagte renoveringer af almene boliger og der skal også indgås en ny energiaftale hvor der er finansiering til grønne investeringer

det er værd at erindre at valutafonden på sit besøg i danmark i oktober i år anbefalede os at bruge kickstarten som et bidrag til at afbøde den negative konjunktur den fremrykning skulle gerne virke på stemningen på psykologien når der bliver synlige forbedringer i skoler og institutioner infrastruktur og grønne investeringer flere praktikpladser kan der også komme ud af det og en højere beskæftigelse ikke mindst så derfor kan det også bidrage til at få det lidt sure klima skiftet

på fertilitetsbehandling afskaffes psykiatriindsatsen opprioriteres permanent men bliver sat på finansloven loft over børnefamilieydelsen afskaffes kontanthjælpsmodtagere på kanten af jobmarkedet får en jobpræmie når de kommer i gang med et job indsatsen for flere praktikpladser øges en særlig indsats for udsatte børn og unge gennemføres så der kan gribes hurtigere ind

indsatte i projekt god løsladelse løsladelse den kriminelle lavalder hæves fra fjorten år

femten år igen og jeg kunne nævne flere men det er alle sammen målsætninger der retter sig mod børn og unge og voksne

at det sker inden for rammerne af en ansvarlig økonomisk politik der fører til holdbare offentlige finanser og til balance på den strukturelle saldo i to tusind og tyve som er pejlemærket for den økonomiske indsats og vi ser frem til at det skal ske gennem et godt samarbejde

er

sådan noget

regeringsgrundlaget

lempe reglerne

skal

få

at det gør at

mod et mere retfærdigt samfund med mindre fattigdom og med lige muligheder med den samlede finanslov der er lagt frem er der fire klare fokusområder en ny vurdering af dansk økonomi nye indtægter færre besparelser og nye initiativer for at tilrettelægge den økonomiske politik bedst muligt har vi gået den tidligere regerings indtægter og udgifter igennem med en tættekam altså lavet et kasseeftersyn som det

og det ser desværre ikke så godt ud væksten bliver

lavere ledigheden højere og underskuddet større samlet set må vi erkende at vejen ud af krisen bliver længere det betyder at kravene til regeringen er skærpede

det ansvar påtager vi os fuldt ud denne regering vil sikre finansieringen for at nå vores mål

vi i regeringsgrundlaget og det viser vi nu med vores finanslovforslag

nye indtægter der skal sikre at flere kommer i arbejde at flere får en uddannelse

flere kommer ud af fattigdommen regeringen vil ikke iværksætte forslag før pengene er der altså før finansieringen er på plads det er det vi forstår ved økonomisk ansvarlighed

det er skatter og afgifter der er fornuftige fremadrettede og retfærdige vi vil blandt andet øge afgifterne på de usunde varer

dyrere cigaretter skal få især de unge til at ryge mindre til gavn for helbredet øgede afgifter på øl og vin skal få danskerne til at drikke mindre sådan mindsker vi alkoholforbruget vi vil også indføre en afgift på dårligt arbejdsmiljø en afgift på arbejdsskader

få virksomheder til at forebygge arbejdsskader

har betydning for vores sundhed derfor lægger vi også en afgift på luftforurening og det vil netop også øge virksomhedernes incitament til at mindske udledningen af kvælstofilter

endelig fjerner vi fradragene på sundhedsforsikringerne så vi sikrer en mere lige adgang til sundhedsvæsenet arbejdsgivernes fradragsret på sundhedsforsikringerne har betydet

er med til at finansiere at nogle danskere med en sundhedsforsikring er blevet behandlet før andre det er ikke rimeligt og det skal stoppes

skal flere medarbejdere i skat sikre en bedre ligning ligesom multinationale selskaber der ikke betaler skat vil blive offentliggjort på skats hjemmeside det skal sikre ekstra skatteindtægter i to tusind og tretten nye indtægter handler ikke kun om flere penge det handler om at sætte ind der hvor det har en forebyggende effekt det handler om en retfærdig fordeling

regeringen indførte i sf mener vi især at det har været væsentligt at få fjernet brugerbetalingen for barnløshed

sikre at børnefamilieydelserne igen kommer til at gavne alle børn derfor er vi også glade for at det fra to tusind og tolv igen vil være gratis at få kunstig befrugtning til sit første barn ligesom brugerbetalingen på sterilisation afskaffes endelig bliver der lagt et loft over udgiften til medicin til behandlingen med kunstig befrugtning af barn nummer

ekstremt stolt af og tilfreds med at det nuværende loft

over børnefamilieydelsen bliver afskaffet dermed sikrer regeringen at børneydelserne er for alle børn og ikke blot for de to første danmark har brug for flere ikke færre børn derfor var det også fuldstændig tåbeligt at indføre brugerbetaling

regeringen ønsker at fjerne en del af de besparelser der ligger på ulandsbistanden et velfærdssamfund som det danske

det er altid nemmest at spare der hvor det ikke mærkes af danskerne men det er det er den populistiske løsning og det er vi ikke til vi vil gerne tage

dem der har behov og det er også derfor at der er afsat ekstra penge til ulandsbistanden i finansloven

i vindmøller omstilling til biomasse og en generel styrkelse af den energibesparende indsats der er tale om fremrykninger af investeringer derfor bruger vi heller ikke flere penge vi bruger dem nu i stedet for senere danmark har behov for vækst nye job og ikke mindst ny optimisme en tro på at

det vil en kickstart

kickstarten skal ikke stå alene men den sender et klart signal om at danmark og danskerne nu har en regering der tør sætte handling bag ordene derfor igangsætter vi nu de helt nødvendige tiltag til at få danmark ud af den stagnation vi har oplevet selv om vi lemper lidt til næste år og får sat gang i de nødvendige investeringer

overholder vi stadig fuldt og helt eu henstillingerne ud over kickstarten

trods af en stram økonomi været muligt også at prioritere andre nye initiativer i sf er vi især glade for at det har været muligt at afskaffe kontanthjælpsydelserne altså fattigdomsydelserne det vil mindske fattigdommen og øge ligheden her i landet og det vil betyde at færre børn kommer til at vokse op i fattigdom og dermed sikre dem en barndom hvor de ikke oplever unødige afsavn og unødige nederlag vi ønsker ikke at fastholde mennesker i fattigdom fattigdom skaber håbløshed og gør det sværere for den enkelte at skabe et bedre liv for sig selv og sin familie den tidligere regering mente at fattigdom bragte folk i arbejde det mener vi ikke

der bringer folk i arbejde og de muligheder vil vi også sikre sundhedspakken blandt andet med indsats over for psykisk syge og mere forebyggelse

både psykiatriområdet og den forebyggende indsats har været nedprioriteret de seneste ti år og det skal der laves om på på miljøområdet tager vi nu de første skridt til at føre regeringens grønnere politik ud i livet

mindske luftforureningen vil finansloven sikre flere penge til miljøteknologiske udviklings og demonstrationsprogrammer så vi kan styrke danmarks position på det grønne vi vil sikre handleplaner for klimatilpasning i kommunerne og fra to tusind og tretten tretten oprette en grøn energipulje denne regering er en af de mest ambitiøse på miljøområdet vi ønsker grøn vækst og en bæredygtig udvikling derfor skal miljø klima og energi tænkes ind i beslutningsprocesserne endelig vil regeringen sikre flere praktikpladser til de mange unge der i dag ikke gennemfører deres ungdomsuddannelse på grund af manglende praktik både flere praktikpladser blandt andet med krav om praktikpladser ved offentlige udbud og flere skolepraktikpladser på den måde

regeringen med til at sikre at danmark ikke

en hel generation på gulvet og netop derfor styrker vi også forskningsindsatsen ja der er faktisk rigtig meget at glæde sig over for sf

for lidt fokus på lighed for uambitiøse mål og for kortsigtet politik nu lægger en ny kurs en ny kurs der sikrer vækst mindre ulighed mere velfærd

af

jytte og

synes

i

går

må

eneste

skatter og afgifter med fem milliard kr

interesseret i at have nogle sorte tal og det er da selvfølgelig også regeringens ambition at vi på sigt får balance i økonomien og dermed også får sorte tal på bundlinjen så på den måde tror jeg

herre simon emil ammitzbølls og min bekymring er fuldstændig ens nemlig at vi selvfølgelig på lang sigt har behov for en balanceret økonomi

jo også derfor regeringen har sagt at vi i det nye år vil fremlægge en langsigtet

eller arbejdsløse som er fanget i et system der er baseret på mistro

til de arbejdsløse har krav der alene har til formål at gøre livet besværligt for en arbejdsløs et systematisk umenneskeligt system har man

hjulpet nogen i arbejde tværtimod man har jo efterladt et samfund hvor uligheden er steget

mindst flere fattige børnefamilier alle de skader som ti år med venstre og konservative og dansk folkeparti

kan ikke rettes op på en finanslov på en gang men vi begynder håber vi tror vi

regeringen har fremsat et forslag som vi synes er et godt udgangspunkt

vi har ting vi gerne vil have gjort bedre i de forhandlinger der nu skal til at

i gang der er

gang i mere beskæftigelse

et af de afgørende problemer som samfundet står i og som mennesker står i er arbejdsløsheden og det er derfor at det er et af de temaer vi vil fokusere på

i de kommende forhandlinger fordi vi gerne vil gå videre end det regeringen foreløbig har lagt

vi skal have fjernet som andre også har været inde på fattigdomsydelserne

isoleret dem fra resten af samfundet har forhindret deres børn i at være børn sammen med andre børn i fodboldklubben og til børnefødselsdagen

inden nytår vi skal have fremmet en grøn udvikling i vores land vi skal have rettet op på vk regeringens nedskæringer på uddannelserne og skaffet nogle praktikpladser til de

som ikke kan komme igennem deres uddannelsesforløb fordi man har forsømt den opgave

til vores store glæde set en regering der synes at nu skal der endelig tages fat i de multinationale selskaber

det da en glæde at se en skatteminister som nu for alvor ønskede

de erfaringer vi har på området vi er glade for at der er lagt op til at man skal hjælpe asylansøgere ud af flygtningecentrene så de kan leve et mere normalt liv i modsætning til i dag

er isoleret i årevis

et bedre liv det er nogle af de ting vi har set i finanslovudspillet

og som vi selvfølgelig vil arbejde for at gøre så gode som muligt i de forhandlinger vi regner med at komme

vi kommer med i forhandlinger men også afsluttes succesrigt

satser meget hårdt på at der bliver givet

er faldet og faldet den udvikling vil vi gerne have drejet vi vil gerne have

gennemført et minimum for

normeringerne i daginstitutionerne så vi ikke igen skal se at en enkelt voksen har ansvaret for måske tyve ja nogle gange endnu flere børn har vi set i praksis vi skal have hjulpet de arbejdsløse det

men indtil det er sket skal vi jo sørge for at

hjælpe folk sådan at de får uddannelse og får hurtig uddannelse og får god uddannelse for på den måde at kunne komme videre

ønsker at udenlandsk arbejdskraft der kommer til danmark bliver behandlet ordentligt det vil sige svarende til de løn og arbejdsvilkår

danske lønmodtagere dem der bor her i landet

tror vi også på er et krav som vi kan gøre noget ved i løbet af de kommende uger

gjort noget mere ved miljøet vi har fremlagt en meget bred vifte af klima og miljøforslag om solceller og bølgekraft og økologi

i fællesskab lavede et

tror vi også på at vi kan komme længere på

det område der er en høj grad af fælles

tænkning hos os vi skal have gjort noget ved bankerne jeg ved ikke om vi kan komme så langt som enhedslisten gerne vil for vi synes

skal have et ordentlig dask over snuden på grund af den måde de har

har kostet samfundet enormt på spekulationer i irland og andre lande i stedet for at tage sig af det som vi har brug for i danmark og

banker der kan levere de bankydelser trygt og sikkert som danskerne har brug for

der skal betales lidt afgift på aktieoptioner som direktørerne får

være ansvarligt det er ikke bare et ideologisk ønske

hvad er årsagerne til at bankerne kom ud i den krise som de kom ud i og som vi jo altså

flere omgange med bankpakker på stribe har skullet redde herinde

afgørende så hvorfor kom bankerne ud i den krise der går jeg ikke efter direktøren i roskilde bank

er gået galt i hele den måde vi

sektor på her i landet og hvad kan vi gøre for at undgå gentagelser det er altså ikke så meget det med at få hængt nogen

få undgået gentagelser ved at lave også mere fundamentale ændringer i

altid pengene det drejer sig om hvor mange penge er der og hvordan skal de bruges og hvordan skal de skaffes

er i tvivl om at det er stramt det kan enhver se

ingen tvivl om at et af regeringspartierne og for at man ikke skal være i tvivl særlig det radikale venstres er lidt besværligt for os i hvert fald i den proces når man har valgt at sige at det er

det er vigtigere at fastholde skattelettelserne endda gennemføre yderligere skattelettelser til

at skaffe flere penge til velfærd men vi klarer det nok det håber jeg på så vi kan få en

nødt

er det det

om hvor galt det egentlig står til i europa og hvad konsekvenserne bliver også for danmark hvis vi fortsætter ad det spor som den nuværende regering nu har lagt ud i direkte forlængelse af den forrige regering

en udsigt til op imod hundrede milliard kroner i underskud om året

den gamle regering blev til tider anklaget for at lave ufinansierede skattelettelser her taler vi om at enhedslisten sf det radikale venstre og socialdemokratiet kommer til at lægge navn til ufinansierede skattelettelser for hundrede milliard kroner om året

det der er tale om

ufinansierede skattelettelser man udskyder en udgift som senere skal hives ind og bliver nødt til at blive hevet ind om ikke andet så ved højere skatter her er fakta toget er kørt for det europæiske samarbejdes prestigeprojekt nummer en euroen slaget er tabt senest første kvartal to tusind og tolv er der meget stor sandsynlighed for at grækerne er ude derefter følger en række endnu mere ubehagelige oplevelser den kortsigtede italienske obligationsrente har allerede været oppe over syv

også har mistet tilliden til at de kan rette op det bliver kun værre når det bliver tydeligt hvor eksponerede italienske banker er mod den græske økonomi herefter fortsætter lavinen mod portugal og spanien men inden da er frankrig også kommet i ganske alvorlige problemer hver gang de europæiske topledere har mødtes

sådan er eu samarbejdet grundlæggende strikket sammen skulle man kunne sætte konkret handling bag de ord som man kommer frem til ved

det jo kræve en de facto ophævelse af nationalstaten forstået som en konsekvent gennemført overnational europæisk finanspolitik det er ikke realistisk demokratisk muligt

hverken politisk eller demokratiske ønskeligt

det en død sild og derfor tales der allerede nu

hvor merkel for alvor trådte i karakter som der blev sagt i virkeligheden om nogle år vil blive udråbt som det møde hvor euroens endelige slutspil blev indledt

der er rammen om dansk økonomi og dermed også den finanslov vi diskuterer nu løbet alle med indsigt i international økonomi ved det men ingen

danske folketing tør sige det jo vi gør

der så tør tage konsekvensen i det mindste næh er der så overhovedet ikke nogen europæiske lyspunkter svaret er nej men der er lande der har en nogenlunde habil chance for at rive sig fri af lavinen den lavine som vil ramme alle andre det er lande som sverige og tyskland også andre lande

med i det europæiske samarbejde ser ud til at være på sporet schweiz singapore

her er så den gode nyhed til gengæld når de andre lande kan når der er lande der kan så kan danmark vel også

på astronomiske en hundrede og tres milliard kroner om året i negativ retning og så taler man om at

en vækstpakke ud på ti milliard kr hvad skal der så til for at få danmark på rette kurs er det her finanslovforslag kuren man kunne

håndsoprækning i det her folketing og spørge om der er nogen der tror på at det her er vejen ud af den strøm som vi er en del af og som har direkte kurs mod

er nogen der ved deres fulde fem vil påstå at den her finanslov er svaret

jeg kunne jo ønske at det der skulle til var bare at byde ind med liberal alliances politik

procent skat på arbejde halvering af selskabsskatten forhøjelse af pensionsalderen til otte og tres år og en fuldstændig afskaffelse af efterlønnen men er det nok jeg tror desværre at vi er meget tæt på det punkt

at den relativt beskedne plan som vi lagde frem i valgkampen allerede på det tidspunkt blev udråbt som værende ultraliberalistisk og i hvert fald fuldstændig urealistisk udfordringen er for os alle sammen herinde at den gæld skal væk

offentlige udgifter skal ned

og venter vi for længe kan vi intet gøre for

så slæbes vi med i det fald

med at vi sammen med resten af europa er fanget i en strøm der stadig stærkere trækker os mod et alt opslugende vandfald jo længere tid man lader stå til

jo stærkere bliver strømmen og jo sværere er det at få hevet sig selv op på land og derfor skal der skrappere og skrappere midler til for at redde nationen

til at opleve og derefter følger spanierne og portugiserne det er virkeligheden venner det er det vi bør begynde at forholde

og tænk engang lige præcis i dette hus er halvfems mandater nok til at ændre kursen og redde danmarks økonomi

en situation hvor noget så forholdsvis uambitiøst som

ikke er nok så er det snarere en ti tyve tredive fyrre plan der skal til for at redde danmark

af de offentlige udgifter hvilket svarer til op mod

for et maksimalt skattetryk på fyrre procent i modsætning til nu hvor vi cirka inklusive gældsætning har et skattetryk på halvtreds procent ti tyve tredive fyrre

begynder at handle og hver gang vi vedtager en finanslov

vi låst os fast i yderligere en år

noget mere handling

vi ønsker at det her folketing udnytter at vi har en mulighed for at redde også det velfærdssamfund som alle jo her går ind for forstået som det princip at de der har behov får hjælp og andre gives muligheder for at udnytte de evner

vi er på vej til at låse hinanden sammenlignet med de tiltag som jeg lige har nævnt

plan som vi gik til valg på en søndagstur i parken

at udnytte det tilbud om en søndagstur i parken i stedet for at vente

langt mere alvorligt hvad er alternativet det er en årelang recession massearbejdsløshed massiv gældsætning

rimeligt at vælgerangsten skal drive os derud derfor hvad er det de danske politikere

her folketing ikke forstår ved den globale gældskrise og hvis man forstår krisens omfang hvorfor er det så

hav

er så

den

er ikke noget som kommer til at stabilisere

skabt arbejdspladser at der kommer en forbedret konkurrenceevne det kommer

i

at arbejde

mener

at vil

er

er

skal have

radikale venstres ambitionsniveau er dalet dertil

vil have vedtaget det som den forrige regering var med til at vedtage sammen med det radikale venstre og så ellers ikke nogen særlig store ambitioner ud

det er fuldstændig korrekt når herre joachim b olsen påpeger at skattereformen som der er lagt op til for eksempel kun kalkulerer med et øget arbejdsudbud

jeg er helt enig med ordføreren i at det her er kompliceret men det er ikke mere kompliceret end

er derfor jeg bruger og vender tilbage til lande som singapore schweiz tjekkiet og sverige

er det ikke vejen frem tværtimod som sagt der er brug for at danskerne bruger flere penge

vil gøre det stik modsatte vi får nemlig færre penge at købe for

almindelige hårdtarbejdende dansker bliver det dyrere for også for virksomhederne

er så hårdt brug for så danskerne kan have den tryghed der ligger i at have et arbejde og den uafhængighed det giver at have en indkomst

ikke desto mindre dyrere på grund af de øgede skatter

der heller ikke brug for tværtimod det er ikke kun de øgede skatter vi konservative er imod

også imod at regeringen vil fjerne starthjælpen og kontanthjælpsloftet det betyder nemlig at incitamentet til at finde et job bliver langt mindre for en familie hvor begge voksne er på kontanthjælp skal man komme i nærheden af at tjene tredivetusind kroner om for at det kan betale sig at gå på arbejde og det er fuldstændig urealistisk at folk i den position i langt de fleste tilfælde vil være i stand til det vi er også imod at regeringen alene på grund af ideologi vil beskatte de mere end en million danskere der har en sundhedsforsikring de sundhedsforsikringer der har hjulpet hundrede tusinder af danskere til en hurtigere behandling det kan kun føre til to ting

for den enkelte dansker hvis man beholder sin sundhedsforsikring eller til øgede ventelister

til at beholde sin sundhedsforsikring

også dyrere at være dansker fordi man må finde sig i at alle de ting regeringen har lovet før valget ikke bliver til noget og hvis der fandtes et

ikke nogen tvivl om at den nye regering ville vinde uden modstand regeringen lovede blandt andet billigere offentlig transport

maksimal ventetid på skadestuerne på tredive minutter

blive ved i meget lang tid bundlinjen er at den her regering i den grad har begået løftebrud i et omfang der ikke tidligere er set

for der kan jo føjes mere til efterlønsreformen bliver gennemført til trods for at socialdemokraterne og socialistisk folkeparti sagde at de

dagpengeperioden røres der heller ikke ved på samme måde som der heller ikke indføres en millionærskat lige præcis de løftebrud er vi konservative naturligvis

men der må være mange mange vælgere der føler sig snydt men det er naturligvis en sag mellem den nye regering og de vælgere

i den store finanslov som vi konservative dog kan nikke til det gælder ikke mindst netop efterlønsreformen som vi selvfølgelig bakker op om vi bakker

op om halveringen af dagpengeperioden men også planerne om de såkaldte kom i gang lån til iværksættere synes vi er

vi håber også at vi kan være med til at indgå et politiforlig så vi får et stærkt synligt politi med de ressourcer og værktøjer der skal til for at vi kan bevare den retssikkerhed vi gerne vil have

helt overordnet er der tale om en finanslov der vil gøre det dyrere at være dansker og jeg kan godt afsløre at det ikke er en vej som vi konservative lægger stemmer til

mindste tvivl om vi bakker også op om sociale tiltag tiltag eksempelvis overvejer regeringen at fjerne mulighederne for at hospitalet filadelfia kan bestå og der beder vi regeringen om at tænke sig rigtig godt om inden man fjerner muligheden for at tage sig af den del selv om kommunerne ikke er så forhippede på at deltage men vi sætter os heller ikke bare hen i et hjørne med korslagte arme vi er borgerlige stemmer der arbejder så vi ser frem til at deltage i de forhandlinger

vil se

der blev

skulle ud og smørre sin madpakke og ud på cyklen og cykle i kulde blæst regn og hvad ved jeg ud og passe et arbejde i en industrihal og blive møgbeskidt og udaset og så komme hjem igen bagefter

syge barn få en million kroner i offentlig støtte til det det synes vi ikke at samfundet har råd til når nu vi kunne se at vi var nødt til at nedsætte nogle af ydelserne for dem der var mest

så

ud

negative konsekvenser for landskassens indtægter det ser vi i dag hvor der mangler penge i kassen cirka fem hundrede million

i underskud de sidste tre år i træk

der er i løbet af natten etableret et nyt landsstyre på færøerne og nu ser man en ny politik det nye

det er mit håb at regeringen vil imødekomme landsstyrets ønske

mit parti sambandspartiet er med i

det nye landsstyre

vender tilbage til mere normale tilstande

i et rigsfællesskab der skal stå stærkt både politisk

at videreføre arbejdet med

en færøsk forfatning det er ikke med i koalitionsaftalen

dermed er vi formentlig fri for den opslidende diskussion om

riges grundlov skal have i forhold til

nu kan vi på færøerne koncentrere os om de virkelige udfordringer blandt andet om at få økonomien til at hænge sammen uden at det

uhensigtsmæssige konsekvenser for velfærden

vil gøre for at få gang i økonomien

regeringens formål er klart nemlig at bringe danmark ud af vækstkrisen færøerne er på samme måde i en vækstkrise hertil kommer at

fraflytning specielt blandt

for færøerne vil jeg derfor påpege

er et behov for at færøerne får mulighed for at blive omfattet af den lovgivning der følger af finansloven for to tusind og tolv vi ser gerne at der åbnes op for at også færøske virksomheder iværksættere uddannelsesinstitutioner forskere og andre får adgang til de tiltag der påtænkes gennemført og under samme

med i samarbejdet med det

sambandspartiet noterer sig også regeringens vigtige opgradering af uddannelserne

stor interesse i at komme med i en udvikling sammen med

uddannelsesindsats i rigsfællesskabet er nok den mest effektive medicin

fraflytning blandt unge på færøerne

det er nok de færreste der er klar over at færøerne har et spirende miljø inden for film og teater vores kunstnere er dygtige og de gør sig bemærkede udenlands midlerne til film og teater er

imidlertid meget begrænsede ikke mindst i en tid med krise derfor er det naturligt og ønskeligt at det færøske kulturmiljø bliver omfattet af regeringens satsning

på kulturområdet på samme vilkår med andre ord er det vigtigt at færøerne bliver omfattet af den lovgivning der følger af finansloven for to tusind og tolv

er et synspunkt som alle folketingets partier kan tilslutte sig færøpolitikken er traditionen tro

erindre om det der blev sagt under behandlingen af statsministerens åbningstale

her stillede statsministeren sig

over for at vi i folketinget i fællesskab arbejdede for at stimulere økonomisk og befolkningsmæssig vækst på færøerne

med finanslovforslaget

for to tusind og tolv har vi mulighed for at påbegynde det vigtige arbejde

jeg vil gerne høre om finansministeren vil drage omsorg

at færøerne bliver omfattet af lovgivningen der kommer som følge af finansloven

fra et økonomisk synspunkt kan se et behov for et indgreb er det næsten altid politisk umuligt at gennemføre det

det økonomisk for sent det blev jo for sent i sverige og socialdemokraterne tabte meget af vælgernes tillid og regeringsmagten ikke fordi de gennemførte upopulære tiltag

samme byrde når det gælder den økonomiske politik helt indtil tony blair havde den britiske befolkning samme holdning socialdemokrater er måske

til at føre økonomisk politik det eneste de kan er at være gavmilde med andre andre menneskers penge

så spottende plejede at sige det var jo den samme skepsis den borgerlige side i danmark forsøgte at appellere til i de kampagner man førte i efterårets valgkamp

man ikke sætte sin lid til socialdemokrater de har ikke handlekraften de er som

i sin tid for bange for at ramme

egne vælgere strategien lykkedes ikke selv om

der hænger meget mørke økonomiske skyer over europa

det viser at tingene har ændret sig socialdemokrater har lært at en ansvarsfuld økonomisk politik er forudsætningen for det velfærdssamfund

sørge for at de økonomiske ben under dette projekt holder velfærdssamfundet er forudsætningen for en stærk økonomi men en stærk økonomi er også forudsætningen for velfærdssamfundet derfor bør socialdemokrater være mere forpligtede

derfor er tilliden til en venstreorienteret økonomisk politik

den stærke regulerende stat der spillede fallit da finanskrisen brød ud krisen viste endnu en gang at tøjlesløse markedskræfter ikke bare kan ramme socialt udsatte mennesker de kan også føre hele lande

vi må have en stærk stat med kontant regulering krisen har også lært os noget om om afhængighed idéen med fn med

med kul og stålunionen med ef og med eu var at gensidig økonomisk afhængighed mellem stater både kan skabe vækst og forebygge konflikter og krige det er logisk og det er rigtigt men hvis afhængigheden udvikler sig skævt således at nogle lande bliver klienter så kan de selv samme tætte forhold

og det gælder også for rigsfællesskabet økonomisk afhængighed af danmark er noget man på færøerne i mange år har kæmpet for at komme ud af blokstøtten blev efter færøsk ønske reduceret med en tredjedel i to tusind og to og den blev også fastfrosset nominelt så den reduceres hvert eneste år i dag udgør den seks hundrede og femten million

er cirka fem procent af færøernes bnp og fjorten til femten procent af landskassens indtægter selv om seks hundrede og femten million

meget lille del af danmarks bnp og

statkassens udgifter så er det jo også penge

foregår næsten al færøsk import og en meget stor del af eksporten gennem danmark værdien af dette er svær at regne ud men når hele regnestykket gøres op kan færøerne i hvert fald ikke kaldes en dansk økonomisk klient det skal færøerne heller ikke være samhandel og samarbejde og gensidig afhængighed er godt men når udviklingen går skævt og vi får ensidig afhængighed er det skidt det har vi set før ikke bare i eu men også i rigsfællesskabet derfor er en stærk dansk økonomi i færøernes interesse og en stærk færøsk økonomi også i danmarks interesse og derfor er jeg glad for at kunne sige at selv om underskuddet på

bnp og nettogælden er cirka tyve procent af bnp

er rimelig så vil eu indføre deciderede sanktioner

færøerne finder man bestemt ikke eu’s krav rimelige tværtimod og det revolverdiplomati med trusler om sanktioner som vi oplever fra eu’s side er også rent folkeretligt

der anses for at være god skik så situationen er lidt mærkelig specielt for mig jeg er valgt af færøske vælgere men støtter en dansk regering der måske gennem eu vil være med til at iværksætte sanktioner mod færøerne i en sag der både har vital betydning for vores økonomi og

rimeligheden på vores side nogle mener at situationen er uholdbar og har spurgt mig om min støtte til regeringen er betingelsesløs derfor vil jeg gerne benytte

er modparter i denne sag og det er vi fordi vi på færøerne har valgt at gå vores egne veje men selvfølgelig er dette ikke nemt for nogen af parterne min stemme i folketinget kan naturligvis ikke bruges til hvad som helst

at varetage færøske interesser men jeg vil ikke blackmaile på nogen måde jeg har haft møder med flere ministre som har sagt at man fra dansk side vil gøre alt for at finde en løsning ad diplomatiets vej og at man hvis spørgsmålet om sanktioner bliver aktuelt vil bruge sin indflydelse på en måde der tager hensyn til hele rigsfællesskabet det er det jeg forholder mig til i første omgang når det gælder konkrete poster på finansloven er der en vis tvivl om hvorledes regeringen står i forhold til den forhenværende regerings planer om om besparelser inden for politiet på færøerne det går jeg ud fra at vi får en snak om i de videre forhandlinger om

også var inde på fra den nye regeringskoalition på færøerne der er dannet i nat

have forhandlinger med danmark om højere blokstøtte

den plan kender jeg ikke i detaljer men det kommer vi nok til at høre meget mere om og det bliver i givet fald

nu fra regeringens side vil arbejde med en national strategi

grønlændere i danmark positive tiltag som muligheden for at deltage i grønlandsksprogede gudstjenester muligheden for at give vores børn modersmålsundervisning muligheden for generelt at samles om vores sprog og kultur i hverdagen mener jeg er centrale for både forebyggelse og integration på det grønlandske justitsområde er der en lang række emner som har et akut behov for at blive varetaget politisk og sikret økonomisk jeg er glad for den dialog justitsministeren og jeg har påbegyndt og for at vi også i blandt

andet grønlandsudvalget kommer til at arbejde med justitsområdet helt konkret er jeg glad for at regeringen i regeringsgrundlaget imødekommer ønsket om en nedbringelse af antallet af retskredse i grønland jeg håber at man også vil imødekomme de andre behov der er på justitsområdet vi har brug for en seriøs forbedring af forholdene på de åbne anstalter vi har brug for en gennemgribende opdatering af familieretten for en forbedring af kommunefogedernes forhold og for at der ses på forholdene for unge psykisk syge domfældte i grønland alt dette og meget mere ligger i anbefalinger fra retsvæsenskommissionen det er nu tid til at disse anbefalinger implementeres justitsområdet i relation til grønland er et stort område som vi ikke bare ved denne finanslovforhandling men også i de kommende år må sørge for at vi give den nødvendige opmærksomhed

og de nødvendige bevillinger rigtig mange vil gerne tale og høre om arktis derfor er jeg også glad for det fokus på arktis vi ser fra regeringens side og jeg vil særlig fremhæve min glæde over at udenrigsministeren i næste uge her i folketinget fremlægger den første redegørelse om det arktiske samarbejde jeg har læst redegørelsen og kan igen konstatere at et øget fokus på arktis synes at være af stor vigtighed

danmarks tekniske universitet hvor den årlige polarforskerdag

blev afholdt her mødtes danmarks og grønlands ypperste inden for forskning i arktis og diskuterede hvordan man bedre kan koordinere indsatsen på forskningsområdet først og jeg imponeret over hvor højt danmark rangerer på verdensplan i forhold til videnskabelige publikationer om arktis derudover blev jeg imponeret over at en så stor del af de danske universiteter også har en høj grad af fokus på arktis det er vigtigt at vi sikrer at grønland og danmark bibeholder denne status på forskningsområdet herunder finder jeg det vigtigt at danmark også efter to tusind og tolv fortsat støtter det fælles arktiske initiativ

tage

samtidig en klar ny kurs for

der afspejler at de nemme løsningers tid er forbi

og på prioritering på ansvar og handling som vi har valgt at kalde forslaget

lad mig tage det første først vores finanslovforslag og det kasseeftersyn der fulgte med giver grundlag for en mere realistisk debat om dansk økonomi næste års underskud bliver desværre større langt større end vi hørte i valgkampen og før valgkampen og på afgørende punkter haltede det også med finansieringen for eksempel var der ikke frie midler i dsb til finansiering af nye initiativer tværtimod

klart at krisen ikke er forbi

et enkelt kvartals positiv vækst var

står i en svær situation krisen forsvinder ikke af sig selv

for at sætte gang i vækst og beskæftigelse jeg siger ikke og har ikke på noget tidspunkt sagt at vores kickstart løser alle problemer med svag vækst

men den skubber i den rigtige retning

altså hvad er oppositionens holdning egentlig

jeg har lyttet mig til at man nu igen finder at krisen fortsætter at den er alvorlig

til at oppositionen ligefrem påstår at det skulle være min eller regeringens skyld

frem til at krisen er dybere og værre man for blot få måneder siden gjorde gældende på det punkt har man bøjet sig for den korrekte analyse fra mit parti om krisens karakter under valgkampen

så samtidig nået frem til at det pludselig er blevet mindre nødvendigt at gøre

nedbringe arbejdsløsheden ja faktisk antyder man i visse sammenhænge at det nærmest

tilbage med en stille undren og en lille snigende fornemmelse af at synspunktet er udtryk for en helt generelt negativ holdning

handler om at skrue mest muligt op for kritikken og mest muligt ned for egne bud på problemerne

og jeg tilføjer bare tilsvarende stille

den opfattelse ikke gør sig gældende blandt økonomerne

derfor er min konklusion på hele debatten om skat og skatteindtægter desværre ligesom

og mindre om løsninger efter min opfattelse er realiteten om skattedebatten meget enkel efter et årti med ufinansierede skattelettelser er det tid til prioritering

vi skal tage nye initiativer i danmark skal de betales krone til krone der har regeringen lagt et afbalanceret forslag frem vi henter fem milliard kroner i nye skatter og afgifter som det er blevet debatteret intenst i dag vi sammensætter forslagene på en måde som sikrer at alle bidrager

vi samtidig gavner sundhed og miljø

det sikrer også

der sigter målrettet på bedre vilkår for de mennesker i danmark der har mindst

at hjemland det gælder adgang til at alle ufrivilligt barnløse også dem med små indkomster

det er en ærlig sag jeg konstaterer bare for mit vedkommende at det så er en klar skillelinje i dansk politik og set fra vores synspunkt er det et længe tiltrængt opgør med en skæv udvikling

der er eller har været blandt mange af folketingets partier

om at stemme for finansloven jeg minder igen

og roligt om at mit parti igennem ti år i opposition gennem ti år hvor alle finanslovaftaler blev indgået mellem regeringspartierne og dansk folkeparti konsekvent har stemt for finansloven

det er en kutyme i folketinget som hidtil også har været gældende

side over at vi har iværksat en række forhandlingsforløb decentralt for det er mit indtryk at

men jeg må samtidig på

lover det ikke godt for udsigterne til en bred aftale at man lige fra begyndelsen lægger afstand til almindelige traditioner om

kompromisvilje når vi i dag gennem hele dagens debat

regeringens bærende initiativer ikke bare når det gælder

nye indtægter til statskassen og dermed

den borgerlige opposition på det punkt

og i stedet for sigter på

i så uændret en form som muligt

noteret mig at enhedslisten signalerer en reel interesse for at udnytte mulighederne inden for de ansvarlige rammer

jeg tror at

frank aaens indlæg for stilfærdigt

frank aaens indstilling for konstruktiv det glæder

det er en konstatering jeg tager med mig i det kommende forløb hen imod en aftale om

det er mit mål med forhandlingerne

bare lidt ved

på

nu

et

man

var underfinansieret med mellem to og tyve og ni og tredive milliard kroner

underfinansieret med mellem to og tyve og ni og tredive milliard

man

det

rimelig

at

også

ministeren og ministerens parti klar over at man

nitten million

miljøet ville

en fair løsning og

være

at de tordner ud

det er

til at løse

at

er

fundet ud af at

vænner sig

og andre

for vores vedkommende havde vi mulighed for at komme til finansministeren klokken fjorten indbudt til klokken fjorten

cirka en times tid jeg står her med mine talepapirer til brug for mødet i fredags klokken fjorten hos finansministeren

det starter med at

over for finansministeren markerer at vi møder op uden ultimative krav et udsagn som jeg i øvrigt også gav pressen inden jeg gik ind til finansministeren

altid forhandler ud fra at få det bedst mulige ud af en forhandling vi møder altid konstruktivt op vi forsøger at få indflydelse på tingene vi respekterer vælgernes afgørelse i forhold til hvordan

kommer vi sætter os aldrig surmulende og fornærmede over i hjørnet vi vil altid være mandater der arbejder og søger indflydelse på tingene det stod lysende klart for finansministeren da vi var inde til mødet i fredags klokken fjorten finansministeren ville ikke svare på nogen af vores spørgsmål under mødet vi rejste talrige spørgsmål

få svar på et eneste af vores mange spørgsmål

mødet i fredags klokken fjorten derimod havde finansministeren nogle spørgsmål til os som helt tydeligt var egnet til at fremprovokere en situation der kunne få finansministeren til at konkludere at der ikke var noget at snakke videre om den mulighed fik finansministeren aldrig derefter gennemgik han en lang række delområder som han gerne ville tale videre med os om og vi fik så at vide at

høre nærmere når finansministeren havde tænkt sig om i løbet af weekenden om hvordan

kom på kontoret fredag aften skrev jeg til finansministeriet ville godt lige vide hvordan vi skulle håndtere det her med de spørgsmål vi jo

svar på under mødet kunne vi efter vanlig praksis sende spørgsmålene over til finansministeriet og få svar på dem som en del af processen omkring finanslovforhandlingerne

vi stillede spørgsmålene via folketinget så får man jo typisk svar i løbet af en uge eller fjorten dage altså nogenlunde den tidsramme som finansministeren havde sat for at færdiggøre hele

at det er urealistisk at der forhandles videre med

forsøge at foregive at man er hele danmarks regering man vil søge brede aftaler det er meget svært at se noget som helst seriøst i det

tage det til efterretning det er finansministerens selvfølgelige ret at vurdere hvordan han vil tilrettelægge forhandlingerne jeg kan kun dybt beklage at finansministeren

indskrænke antallet af de partier der forhandles finanslov med for to tusind og tolv vi var kommet med det udgangspunkt at vi søgte indflydelse vi kom uden ultimative krav vi kom for at se hvor langt vi kunne trække regeringen i en fornuftig retning vi kom ikke engang til et møde nummer to og dermed en egentlig forhandling om finansloven for to tusind og tolv det kan konstateres nu

ønske herre frank aaen tillykke ikke bare med den nyvundne position

enhedslisten som den eneste flertalsmulighed for regeringen

at diktere forholdene for to tusind og tolv

krible i enhedslistens bagland for for alvor at få gennemført mange af de landvindinger man har tørstet efter i så mange år det vil ikke være godt for

slut have at vide at der i øvrigt ikke er mere at snakke om venstre bliver ikke indkaldt til flere forhandlinger om den centrale finanslov

begrundelse at venstre

for alle kan jo ikke

på vegne af venstre til finanslovforhandlingerne

og at vores ønske og tilgang til forhandlingerne var at få regeringen til at bakke

regning deri lå ikke

da vi selv havde ansvaret havde vi et skattestop det vil altid være udgangspunktet for vores politik men vi har ikke flertallet nu og må acceptere at regeringen har en helt anden tilgang til skatte og afgiftspolitikken derfor er vores mål at forhandle om at få regeringen til at bakke så regningen til danskerne bliver mindre fordi det er usundt for dansk økonomi og for privatforbruget at hælde så store afgiftsstigninger

danskerne men det vil regeringen end ikke tale om der er ikke flere møder fordi man har bundet sig til enhedslisten enhedslisten som selvfølgelig ikke vil have regeringen til at bakke

skatte og afgiftsstigningerne men selvfølgelig vil have den til at lægge

i de enorme skatte og afgiftsstigninger som regeringen allerede har spillet ud med men det er

gode ret at vælge hvilke partier man vil tale med jeg synes det er en meget mærkværdig fremgangsmåde men regeringen vælger jo selv at den nu har bundet sig fuldstændig til enhedslisten vi rakte hånden frem

parate til at forhandle vi ville gerne have regeringen til at bakke så regningen ikke blev så stor til danskerne men det var åbenbart nok til

end ikke blev indkaldt til et møde

være slut med at vi skal lytte til en regering der snakker om brede aftaler

der

et bredt samarbejde

kræve en forklaring fra finansministeren på hvad der er sket siden vi havde første møde og til nu hvor konklusionen

er en helt anden det er en meget meget mærkelig måde at